til at besvare spørgsmål i spørgetimen i dag har statsministeren udpeget fødevareministeren og socialministeren til fødevareministeren er anmeldt følgende spørgere bjarne laustsen kristen touborg bente dahl til socialministeren

følgende spørgere yildiz akdogan meta fuglsang orla hav peter westermann

inden for tidsrammen være tale om at syv en halv kan stille spørgsmål så hvis man overholder overholder taletiden plus en lille besparelse

baastrup også nå med ellers har vi et problem

det har allerede hjulpet herre bjarne laustsen er er gået op

spørgepulten som den første der stiller spørgsmål til fødevareministeren

arbejdspladser er forsvundet ud af landet i går meldte vestas ud

nakskov i viborg i skagen de ligger i vores bagland eller yderområder som man vil sige

energileverandør og sætte skub i de planer om at få øget biomasse

de har gjort dernede og fået gang i og det har skabt rigtig mange arbejdspladser dernede så det håber jeg ministeren vil være

at hænger tæt sammen med det jeg bedst kan lide at kalde baglandet altså at det er dér

over rigtig mange medarbejdere

har en meget væsentlig betydning for beskæftigelsen

lagt nogle intentioner ind om hvordan landbruget kan blive energileverandør

der er en række forskellige tiltag på det her område biogas er jo et af dem hvor vi har en ambition om at afgasse halvtreds procent af husdyrgødningen i to tusind og tyve jeg er sikker på at det vi nu sætter i gang

tilskud til nye biogasanlæg

arbejdes der med hvordan biogas kan komme på nettet

biomasse generelt halm pil græs til biogas og andre områder

omkring vores større byer så jeg er enig ja

flere arbejdspladser i baglandet

at regeringen bærer et stort medansvar for at man har aflyst den ene havvindmøllepark efter den anden men hvis vi nu er enige om at landbrugets primære indtjening

er svigtende kunne vi så sørge for

at landbruget her kunne tjene penge også som energileverandører vi kunne måske få en bedre natur miljø biodiversitet

nu skal vi finde nogle nye arbejdspladser men når vi er enige om målet og når vi er enige om at danmark skal være

brændsler i to tusind og halvtreds så ligger det her jo lige på den flade hånd det er derfor jeg spørger til

at fremrykke nogle af de her investeringer det er

og det kan skabe nogle arbejdspladser jeg er bare ikke sikker på at de tiltag som ministeren nævnte er tilstrækkelige vi hørte i tyskland

er meget lettere at få tingene igennem når der er en fast periode tingene kan køre

noget inden årsskiftet jeg har en formodning om at der vil komme en række ansøgninger til tyve

den generelle plan for biogas

det bliver en del af de nye energiforhandlinger

som man har gjort i tyskland det har jo betydet at man har lukket køerne ud af gårdene og så kommer man majsen direkte i gyllebeholderen og bruger den som reaktortank det giver ikke øget fødevareproduktion vi vil gerne

en energileverance jeg tror der skal findes en model så man sikrer det

så det kommer når det her udvalg afrapporterer til næste år altså at man kan lave rodzoneanlæg i form af

klimaet og fjerner kvælstoffet så alt det her

det haster med at få etableret nogle arbejdspladser når det er noget vi alligevel skal have og vi er enige om det

jeg er helt enig med ministeren i at der skal stilles krav om

at også husdyrgyllen skal ind i

biogasanlæg vi behøver ikke nødvendigvis gøre det som som tyskerne har

så vi skal da lære af tingene men jeg synes bare fordi det er så svært at skabe nye arbejdspladser at her er et område hvor

lokalsamfundene blomstrer op igen

et stærkt stigende forbrug

for eksempel nævne at forbruget fra to tusind og

steget med elleve procent det er et kæmpe problem fordi det skaber resistente bakterier også i humanmedicinen regeringens såkaldte handlingsplan betyder at vi i to tusind og tretten bruger lige så meget som vi gjorde i to tusind og otte altså fem år til at opnå status quo er det virkelig alt hvad regeringen vil gøre for

gult kort ordningen og som betyder at de landmænd

deres dyrlæger får tilsendt et gult kort og får et krav om at

så kommer fødevarestyrelsen og andre

at vi nu går ud og giver påbud derude at vi stiller krav og de kan være rimelig omkostningstunge for den enkelte det kan handle om ventilation det kan handle om staldindretning og så videre så det her er

nu skal man ændre vaner i de her besætninger og jeg ser frem til

om er om regeringen virkelig ikke har et højere ambitionsniveau end at vi skal bruge fem år til at opnå status quo

efter vores opfattelse meget man kører væsentlig hurtigere frem

tænke mig at høre om ministeren ikke vil gribe ind

problemerne virkelig er nemlig der hvor man fodrer med antibiotika flokmedicinerer

nå væsentlig længere altså

ni måneder og så skal man have en plan for hvordan man

kommer påbuddet og jeg har en forventning om at det her vil have en stor effekt det andet vi har gjort er at vi har sorteret i de antibiotika

bruger man mindst muligt eller slet ikke branchen har selv fravalgt et af dem så dem skulle vi gerne helt undgå at bruge i husdyrbesætningerne det har også en positiv indflydelse

de resistente bakterier angående flokmedicinering

en fornuftig ting men vi kan ikke acceptere flokmedicinering generelt og jeg er sikker på at

end det at vi skal ti procent ned

i to tusind og ni og det betyder at vi er på to tusind og otte niveau jeg synes det er ret betænkeligt at ministeren ikke

mere til overs for at vi virkelig

og raske svin

oplyse mig om hvor stor en del af de antibiotika der bliver brugt i svineproduktionen

til flokmedicinering altså både

at sorteringen af de antibiotikatyper man bruger vil betyde meget og så vil jeg endnu en gang sige at det vi starter nu er en helt ny måde hvor man går ud og giver påbud til både dyrlæge og landmand det er et drastisk

er nødvendigt og vi skal se et fald i antibiotikaforbruget

igen igen kontant var med fødevarestyrelsens rejsehold rundt hvilket gav interessante klip af kritisable forhold og der var en enkelt landmand som var modig nok til at stå frem med sin besætning han blev vist ikke

helt fair i programmet det er mit indtryk at han ikke fik lov til at komme til orde med det han selv ville fremføre og det kan programmet kritiseres for det skal lige nævnes for god ordens skyld til gengæld skal kontant ikke kritiseres for at tage emnet op igen for det virker som om det er skruen uden ende med svinebranchen og de problemer der tårner sig op i forbindelse med erhvervet vi har set udbredt halekupering

er tilladt systematisk vi ser femogtyvetusind smågrise dø hver dag hver dag vi ser et uacceptabelt højt antal søer der havner hos daka i stedet for på et slagteri vi ser et stort forbrug af antibiotika vi ser

slagmærker på svin mange mange grimme ting derfor må jeg spørge ministeren hvad han mener om den flotte vision som den danske svinebranche udtrykker på den konference i herning som afholdes i disse dage mere velfærd i danske svinestalde proklameres der for mig ser det ud som en flot hensigtserklæring hvad forstår ministeren ved det begreb den vision der fremsættes her

jeg har desværre ikke set kontant det blev ikke lagt på nettet i aftes men jeg kan forstå at der har været billeder af stærkt kritisable forhold og det vil jeg selvfølgelig tage afstand fra og jeg vil understrege at de regler og love der er på det her område skal overholdes og er der nogen der har oplysninger om at

må jeg bede dem henvende sig til fødevarestyrelsen så nævnte fru bente dahl en lang række punkter jeg skal lige kort sige at vi mere eller mindre har fat i dem alle

kommer med en en rapport

jeg bedt om en handlingsplan for hvordan vi sænker

fire og tyve over tyve og ned til seksten procent over tre år ellers

krav om yderligere besøg og yderligere kontrol for at få sodødeligheden til at

været inde på hvilken indsats vi gør der så skulle

jeg mente om branchens holdning til dyrevelfærd indtil videre

holder jeg mig til at de love og regler vi har

det her område skal overholdes ellers er jeg åben over for at folk henvender sig og så må der være kontrol på de pågældende ejendomme vi har jo en risikobaseret kontrol i dag som gør at vi fortrinsvis besøger de stalde hvor risikoen for dårlig

dukker op i forbindelse med svineerhvervet

ministeren kunne forholde sig principielt til et par ting som jeg

spørge ind til ministeren nævner at

udvalget i protest

det forlyder at det skal gøres lovligt at foretage halekupering det må vi tage op når rapporten kommer jeg vil gerne spørge ministeren hvordan ministeren ser på indførelse certifikat som kan tages fra landmanden

en slags autorisation som man kan tage væk

tage certifikatet fra en landmand fra den ene dag til den anden

debattere det synes jeg i øvrigt vi skal i en række sammenhænge

og sanktionsforhold på det her område det andet må jeg sige

gran salt men man må sige at det giver et generelt indtryk af at svinebranchen har store problemer som vi er nødt til at tage fat på som politikere og ikke mindst ministeren som

at seks og fyrre procent af svineavlerne bryder loven når tallet er sådan må ministeren forholde sig til nogle skrappe midler derfor spørger jeg igen om gult kort ordningen som er indført muligvis kunne skrues sådan sammen at et rødt kort kunne betyde at autorisationen kunne fjernes ligesom vi ser det for sundhedspersonale på sygehuse og lignende for dyr skal behandles ordentligt

danske svinestalde er tingene ikke i orden

af forskellige oplysninger som fødevarestyrelsen stykker sammen besøger man de besætninger hvor risikoen for dårlig dyrevelfærd er størst vi kunne også tage det som et eksempel på at det at vi nu i forligspartierne er blevet enige om en risikobaseret kontrol har været en succes for nu kommer vi ud til rigtig mange af de steder hvor der er problemer så det er altså ikke en generel procent

det er jeg fuldstændig enig

vil man gerne gøre op med ghettoerne man vil gerne

man vil gerne forbedre sprogmulighederne for de unge og man vil generelt gøre op med parallelsamfundene

sket følgende ledigheden i ghettoområderne er steget der er en høj frafaldsprocent

de unge på erhvervsuddannelserne især blandt drengene der er en øget kriminalitet der er en øget ulighed der er en øget fattigdom og de fleste målrettede indsatser i for eksempel kvinder er ikke

det eneste der er sket er at de unge piger har fået

uddannelsesinstitutionerne men generelt

noget som helst siden to tusind og fire så har man i går lanceret

ny ghettostrategi

lancerer endnu en ny ghettostrategi

to og tredive punkter og så tror at man

synes ministeren ikke det er paradoksalt og synes ministeren at man har levet op til sin egen målsætning og handlingsplan

altså der er faktisk sket rigtig mange forbedringer i en lang række af de her boligområder som vi allerede fra

det bliver nævnt at ledigheden er steget sige at det vil jeg anfægte

faktisk indført muligheder for at bruge nogle udlejningsmetoder der hedder kombineret udlejning det er noget man kan bruge i nogle områder som lever op til

i begyndelsen var otte og tres boligområder som hørte ind under den kategori der hed kombineret udlejning fordi der simpelt hen høj ledighed og i dag har vi så fem og fyrre og det må jo betyde at der er sket en forbedring på det område

der er sket forbedringer i en lang række af de her udsatte boligområder men der er også nogle boligområder

her områder jeg synes da det er ærgerligt hvis spørgeren synes at det er forkert at vi kommer med en ghettostrategi

og jeg synes derfor det er enormt paradoksalt og jeg synes

ikke mindst de mennesker der bor i de her ghettoområder at love dem guld og grønne skove og så sker der ingenting i de fem år fra to tusind og fire til to tusind og ni

en del mennesker der bor i de her socialt

en stor ulighed

de unge på erhvervsuddannelserne arbejdsløsheden er altså

igen efter fem år hvor man ikke har set noget som helst resultat af de indsatser man lavede i to tusind og fire

i danmark det gør regeringen nu op med i den ghettostrategi der ligger på bordet nu ved at man har fremsat nogle kriterier

karakteriseres som et ghettoområde det vi arbejdede med i begyndelsen af årtiet var regler omkring kombineret

en høj ledighed og derved kunne man så bruge kombineret udlejning

og sige at de områder der kunne bruge kombineret udlejning

ghettoområder på ingen måde der vil jeg igen fremhæve at da vi begyndte med kombineret udlejning var der otte og tres boligområder som hørte ind under den her kategori

også på renoveringssiden

en konkret handlingsplan hvor ordet ghetto

ret mange gange så lyder det lidt mærkeligt ved hvad det er man snakker om

nye ghettoudspil i citationstegn kommer med

regering er imod at man skal bygge nye billige boliger

hvis man skal rive de her boligblokke ned og endda

sendes hen har ministeren egentlig nogen konkrete handlingsplaner

implementeret det er vel reelt nok at få et meget konkret svar fra ministeren

handlingsplanerne skal udmøntes

kigger meget på det beboerdemokrati vi har

vi har på ingen måde tænkt os bare at gå ud og begynde at rive boligblokke

der er i den almene boligsektor

håber da også at spørgeren vil fastholde

plan hvor nedrivning af boligblokke indgår

erhverv og fritidsaktiviteter og i

der hører med til at få en levende bydel det en spændende og visionær plan som vi

at overholde tiden hvis man

i april om fattigdom og væksten af fattigdom i danmark de viser at der er en øget fattigdom i de belastede dele af storbyerne og at der er en markant stigning

med de udspil der er kommet fra regeringen på det seneste

hvordan mener socialministeren at regeringens stædige fastholdelse af fattigdomsydelser kontanthjælpsloft fire og halvtreds timers regel starthjælp og integrationsydelse hænger sammen med ønsket om at forebygge kriminalitet og skabe vækst og udvikling i ghettoområderne

og der kommer en lang række spørgsmål jeg vil forholde mig til

nogle af de spørgsmål der kom om ydelserne ydelserne indrettes sådan at det altid kan betale sig at tage et arbejde det vil jeg

stå ved og det er også noget regeringen fastholder det skal altid kunne betale sig for den enkelte at tage et

end blot at kigge på ydelserne jeg mener i øvrigt ikke at der kan påvises nogen sammenhæng

at man går ind tidligt at man går ind med en forebyggende indsats

eller at fattigdommen afhjælpes eller at det hjælper på indkomstforholdene i de her belastede områder så hvis man nu i stedet for at sige at det skal kunne betale sig at arbejde siger at det skal kunne lade sig gøre at komme i arbejde

ydelser så sammen med

ministeren gerne vil have at folk faktisk kommer i arbejde ikke at man med tal kan bevise at

her faktisk er nogle ydelser som fremmer at

udvikling i indkomstgrupperne i de her områder for det må være det der er meningen med det

udtalelser om og påvisninger af de sociale problemer som grundlag for problemer i det vi kalder ghettoer så jeg synes det er relevant at se på de sociale problemer som årsag til de her ghettoproblemer det jeg kan se er at det regeringen har leveret mere handler om at slå ned på nogle der allerede har det svært i stedet for at forhindre at

der er sket en stigning i indkomsten eller ej og det vi kan se igennem årene er sket en stigning i indkomsten i selv de mest udsatte boligområder så man har fået flere penge man har en højere gennemsnitsindkomst end man havde for syv otte år siden i

at lægge jobcentrene ud i nogle af de udsatte boligområder hvor man

at søge arbejde og får hjulpet den enkelte til at finde de områder hvor der er rigtig gode muligheder for at få et

overvægt af lavindkomstgrupper i de her områder

er det så konkret der skal gøre at det ændrer sig

når det handler om at flytte mennesker fra fattigdom og

to og tredive konkrete initiativer som

hele vejen rundt og som bygger på en lang række af de erfaringer vi har fået ved at komme ud i nogle af de her boligområder og høre på hvad det er for nogle ting man har gjort

ud over den boligsociale indsats som vi skal forhandle her i boligaftalen så er der også en lang række initiativer man går ind og styrker ssp samarbejdet man går ind og styrker samarbejdet med forældrene

at der er nogle af de her drengebørn som ikke kommer tidligt nok hjem ikke kommer i seng til tiden og ikke passer

samarbejdet med de her familier blandt andet med forældreprogrammer

gøre en stor indsats for at komme de belastede boligområder til hjælp mit spørgsmål

lave indkomster i bestemte boligområder erkende at der muligvis er en sammenhæng

er en risiko for en høj kriminalitet eller en mulighed for unge i disse områder for at blive involveret i kriminalitet når nu økonomien er

udsigten til at komme i beskæftigelse

spørge ministeren er det ikke en almindelig socialpolitisk indsats at gå ind og gøre noget for at forebygge

børn og unge og giver dem mulighederne for

for at nævne nogle punkter ud over at vi gerne vil have at børnene kommer i dagtilbud og lærer at tale

heldagsskole hvor man virkelig sørger for at de følger deres skolegang får mulighed for hjælp til at lave deres lektier og i det hele taget også får mulighed for at kunne få nogle sunde fritidsinteresser

skal også ind i forhold til at forældrene skal kunne påtage sig et ansvar for

det løber mig koldt ned ad ryggen når jeg ser en fjernsynsudsendelse

de burde ligge i deres senge og have sovet et par timer så de var friske til at komme

som en fest som de desværre har for ingen er jo uenig med ministeren i at det her

et område som kræver et socialpolitisk engagement

de initiativer som regeringen vil tage i anvendelse har jeg svært ved at få øje på

til at gøre en indsats i skoler socialpolitisk

landsbyggefonden som jo er beboernes opsparede penge og som egentlig skulle bruges til at holde de her boliger fine og ajourførte bygningsstandardmæssigt

det er ikke en socialpolitisk indsats for den sociale indsats ligger primært hos

jo lagt op til i strategien at man skal gå ind og se det i forhold til politiforliget

folkeskoleområdet hvor regeringen kommer med sin strategi her i november

skal foregå i satspuljeforhandlingsregi

selvfølgelig landsbyggefonden som altid går ind i forhold til at se på hvordan vi styrker renovering af den almene boligsektor

der var gået til et helt andet område end det man måske selv

en del af det her er en socialpolitisk indsats

af boligerne og

for at ændre beboersammensætningen som jo er noget af det

ministeren meget gerne vil og som der muligvis også kan være fornuft i men hvor ligger midlerne til at gøre den indsats når fem og halvfjerds procent af indflytningerne bestemmes af den anciennitet

lægger op til et tæt samarbejde mellem boligorganisationerne og kommunerne og vi kan se at

og taget fat at få et godt og tæt samarbejde så man blandt andet i forhold til

boligområder sørger for at kommunen har

samarbejde mellem kommunerne og boligorganisationerne i forhold

med at at få en mere blandet beboersammensætning jeg synes sagtens at andre boligområder kan lære af det gode og forbilledlige samarbejde man har

københavns kommune med en lang række boligorganisationer hvor man virkelig går ind og kigger på problemerne og hvor man virkelig har taget fat

og regeringens plan indeholdt et meget kort afsnit om renoveringer af boligerne jeg mener jo det er en forudsætning for

tiltrække ressourcestærke beboere at boligerne i sig selv er tiltrækkende og det kan vi vel kun sikre ved en ambitiøs renoveringsindsats

milliard kroner på renoveringer

her kø betyder at den almene boligsektor forfalder i et hurtigere tempo end

renoveringsindsatsen kan følge med og derfor synes jeg

regeringens ghettoplan skriver og jeg citerer fra side 11 landsbyggefondens ramme til investeringer videreføres

jeg meget gerne have at ministeren sætter et beløb på hvor mange midler regeringen er parat til at afsætte til at renovere den almene boligsektor

og derfor kan man sige at der måske ikke er meget nyt under solen hvad

når nu det er så væsentligt for at tiltrække ressourcestærke beboere

egen programbestyrelsesformand jørgen nue møller

i en artikel der hedder ghettoplan ghettoplan i bakgear

mit kvalificerede skøn er at vi i hvert fald skal op på det dobbelte

milliard kroner på renovering af den almene boligsektor til sammenligning har sf og socialdemokraterne foreslået at landsbyggefonden kan bruge fem

milliard kroner på renoveringer om året samt at der allerede næste år afsættes en milliard kroner på finansloven til renoveringsprojekter i to tusind og elleve så mener ministeren at der er behov for en markant øget indsats som den jørgen nue møller

anbefaler eller mener ministeren at den nuværende ramme sådan som det står i ministerens regeringens ghettoplan

det er jo også nogle af de ting som vi skal tale om i forhold til hvordan og hvorledes vi skal fordele midlerne

jeg ikke kommer med noget som helst konkret tal jeg har set det som

i modsætning til en regering som kommer med en ny strategi på mange mange sider men ikke vil anvise hvor de nye penge skal komme fra det virker lidt som det

ikke er klar til også at afsætte statslige midler

i stedet for at det udelukkende er landsbyggefondens midler der skal bruges

vi har afsat en milliard kroner ekstra på vores finanslovforslag for næste år så det er altså en milliard kroner ud over den ramme som landsbyggefonden skal bruge

de udsatte boligområder samt

at forhandle en boligaftale hvor vi både skal kigge på renoveringer og hvor vi også skal kigge på

den boligsociale indsats og en lang række andre faktorer det er nu engang nemmere

komme ud med en masse ting

alle sammen kan gennemføres inden for lovens rammer og også inden for menneskerettighedskommissionens regler

der render rundt om aftenen

vk regeringen med dansk folkeparti som støtteparti startede tilbage i to tusind og et var en af de første beslutninger der blev truffet

derfor spørge ministeren var det en klog beslutning og ihukommende den debat vi har haft om

jeg minde ministeren om at ministeren skal

ude at se en lang række projekter når jeg har været i aalborg øst og jeg har været i gellerupparken jeg har været i askerød osv

at starte ude i de enkelte områder nogle meget

usunde aktiviteter og kommer ud ad en kriminel løbebane skal de have nogle sunde interesser

det boligsociale arbejde godt i stand ude

boligområde og bruge de ressourcer der var ude i det enkelte

til at få godt fat på

beslutning om at mange af de initiativer den socialdemokratisk radikale regering havde sat i værk på det boligsociale område blev fjernet

to tusind og fire kom en ghettoplan så jeg

og jeg må derfor fortolke det sådan at ministeren er enig med mig i at det var en uklog beslutning det vi så ved er at kommunerne

landet rundt bliver nødt til at skære på grund af dårlig økonomi herunder skære på skoleområdet hvordan mener ministeren at man rent faktisk med denne plan kan sikre at de ti årige børn får en ordentlig

skolegang og får mulighed for at lære noget når man samtidig oplever de voldsomme besparelser der sker blandt andet på skoleområdet på værestederne på sfoerne og på de andre tilbud som kommunerne hidtil har haft mulighed for at give

vi har jo også gennem året hørt at man har haft fokus på at

ved om det har haft den gavnlige effekt man egentlig gerne ville have det er jo så gået ud over normalområdet i folkeskolen og det er noget man er i dialog med kommunernes landsforening om det som jeg blot vil sige er at jeg faktisk

ind med en målrettet indsats fra kommunens side på den skole der

kan se at børnene er blevet bedre til at læse de er også blevet bedre til regning og begynder faktisk at kunne hamle op med nogle af de bedste skoler

spørgsmål som jeg tror at mange der bor rundtomkring i udsatte boligområder er meget interesseret i

som får deres boliger revet ned hvad vil ministeren gøre for at sikre at de mennesker som ikke kan få anvist en bolig i et udsat boligområde

anvist en bolig vil ministeren sikre at de kommuner som ikke har alment boligbyggeri

får en forpligtelse til at sørge for

ligger vi i den absolutte top i forhold til hvor dyr en folkeskole vi har derfor er der god fornuft i at gå ind og se på hvordan vi kan gøre vores folkeskole bedre også for de midler som er sat af

spørgsmålet om anvisning af bolig

udlejning kombineret udlejning og det er jo også nogle af de ting som vi

holde sig for øje er at vi her om godt otteogtyvetusind boliger

almennyttige boliger her i landet

at se på at i mange af de områder som vi her taler om er der masser af andre boligområder hvor man kan

det jo også baggrunden for at vi kan se at nogle kommuner har været

at de har hundrede procent anvisningsret til nogle af de her boligområder så jeg mener helt klart at man godt kan gå ind hvis man er visionær og finde andre muligheder for at finde almennyttige boliger til

bruges til renoveringer af de udsatte boligområder det er jo sådan som det også tidligere i debatten i dag

at behovet for at renovere de almene boligområder

en antydning af om ministeren synes at der bruges for mange penge i sektoren

det er også baggrunden for at landsbyggefonden er inde over og er med til at uddele

når jeg har været ude i de enkelte områder nogle rigtig spændende og gode projekter

det er meget vigtigt at vi fortsat har en god og stærk renoveringsstøtte til

alene kostet en milliard

et projekt til omkring en milliard kroner ud af en pulje årligt på to

at hvis ikke vi gør noget mere ved

en yderligere nedslidning og så risikerer vi at der vil komme flere udsatte boligområder i de kommende år og at regeringen hvem den nu end

vil stå og skulle lave en ny ghettoplan

løfte området sammen med de projekter de har om nedrivninger

visionære projekt med at rive nogle blokke ned og få solgt nogle blokke

at de kan bruge salg af grunde

det er noget og jeg har lyttet til og det er også baggrunden for

bruge overskuddet fra salg af blokke og fra salg af grunde

allerstørste indtægter i en renoveringsproces

ministeren synes ministeren at de to milliard kr

lige nu må bruge i landsbyggefonden årligt

der ryger ud i ghettolignende tilstande fordi man simpelt hen udskyder

udskyder det at gå i gang med at renovere det at sikre en ordentlig udvikling der fastholder beboere i området

med kriminalitet fordi de ressourcestærke er flyttet ud af området

og salg af grunde aktivt …

kommer an på en boligforhandling derfor vil jeg ikke stå

folketingssalen og forhandle jeg

en god stabil renoveringsstøtte og derudover har vi

jensen under nummer en og syv opførte spørgsmål til statsministeren efter ønske fra spørgeren ligeledes udgår til skriftlig besvarelse endelig

meddele at de af fru tina petersen under nummer en og tyve og to og tyve opførte spørgsmål til undervisningsministeren efter ønske fra spørgeren også udgår til skriftlig

ageren i forhold til tv to angående det her meget omtalte interview som statsministeren

gav til tv to fredag den ottende oktober to tusind og ti efter at have deltaget i optagelser til et magasinprogram samme sted

at der ikke fandt nogen politisk indblanding sted i forhold til tv to beslutninger

om om det omhandlede klip

hverken jeg selv eller ansatte i statsministeriet har blandet os i hvilket indslag der skulle bringes på tv to

svært ved at få rapporter ud af sundhedsministeriet og hvor folketinget har haft svært ved at få rigtige og klare svar på de spørgsmål vi har stillet derfor skaber det jo en interesse hvad var det der foregik i det klip som det altså var afgørende for statsministeren og tv to ikke blev bragt

statsministeren sagde i det berømte klip som jo altså nu ikke længere eksisterer hvad var det statsministeren tilsyneladende blev vred og irriteret over

være godt for debatten her og for at undgå mytedannelser hvis statsministeren

det som tv to så altså ikke kan gøre fordi de har slettet klippet nemlig redegør for hvad

svare på tv to to vegne men kun

jeg har ikke blandet mig i og ingen i mit ministerium har blandet sig i hvordan tv to bruger det materiale de selv frembringer

i den pågældende sag hverken her i salen eller andre steder

hvor hovedindholdet var den her sag og jeg gav i øvrigt også i forlængelse af det magasinprogram et interview til tv to

seerne ikke måtte se hvad hvad var det der foregik

frem er at statsministeren tilsyneladende har sagt noget som ikke var egnet til tv

optaget af om det dækker over yderligere forsøg på at feje ting ind under gulvtæppet i den her sag og altså lægger sig i slipstrømmen på forkerte svar i folketingssalen på rapporter der ikke

statsministeren siger at ministeriet ikke har ageret i forhold til tv to skal

statsministeren eller nogen på statsministerens vegne der efter det pågældende interview har taget

aften jeg kan sige og det

relevant at hverken jeg eller statsministeriet har bedt tv to om

man kan drive mere ud af det her i forhold til det substantielle

ligger bag sagen har jeg beredvilligt stillet op

frembragt på eller hvordan og hvorledes men det må vi så leve med at

statsministeren om at afklare er var det

slette noget som helst

og hvad ved vi om det der er slettet jamen det ville jo i givet fald bero på min erindring jeg har ikke adgang til noget dokumentationsmateriale jeg kan sige at

her sag om sygehuse og den fantastiske ordning regeringen har skabt om at patienter der i gamle dage blev henvist

alle steder også den pågældende dag både i et magasinprogram og efterfølgende i et direkte interview som

private sygehuse altså inden rapporten

vedrørende den pågældende sag og som jeg

det måske lige være forfriskende at oplyse folk lidt om hvad det handler om nemlig

statsministeren jo har påtaget sig ansvaret for overbetaling af vores private sygehuse

sagen ikke bare handler om et misbrug af skatteydernes penge til det men jo også sætter kraftige spørgsmålstegn ved regeringens embedsførelse at særlige rådgivere kan have brudt de regler de er ansat under

og en række andre principielle spørgsmål herunder altså om man har givet rigsrevisor de nødvendige oplysninger som rigsrevisor bad om

at han selv var involveret i udarbejdelsen af grundlaget for det arbejde da man skrev regeringsgrundlaget efter folketingsvalget i to tusind og syv derfor har det selvfølgelig undret rigtig mange at den her rapport øjensynligt er forsvundet efter

arbejdet ligesom var sat i gang der er ikke rigtig nogen der har villet kendes ved den og det fremgår jo også klart at rigsrevisor har haft meget meget svært ved at få lige nøjagtig det her dokument hvor det bliver dokumenteret at der har fundet en overbetaling sted

det opfølgende spørgsmål til statsministeren jo det

i forlængelse af regeringsgrundlaget to tusind og syv er sat et arbejde i gang der handler om hvordan man fremadrettet kan indrette

et takstregime som sikrer at vi får en fair og

afregning af de private sygehuse jeg kan bekræfte

at jeg selvfølgelig har været bekendt med det arbejde al den stund at jeg var finansminister på det pågældende tidspunkt og al den stund at

der indgås en aftale med danske regioner den første april to tusind og ni som jeg selv indgår

som en rapport jeg går ud fra at statsministeren trods alt efterfølgende

meget voldsomme kritik af regeringen her i den her sag

som peger på at man kan spare penge på betalingen til privathospitalerne det går jeg ud fra er ganske enkelt så det

ej heller behøver vi at diskutere at der har fandtes en rapport når rapporten har været oversendt til økonomi og erhvervsministeriet

konkurrencestyrelsen ej heller behøver vi vel

eksempelvis læser sundhedsministeriets pressemeddelelse om mails fra sundhedsministeriet

at det fremgår at arbejdet som altså er opsummeret i den her rapport

når rapporten har ligget i konkurrencestyrelsen og når arbejdet har været behandlet i

at jeg for et øjeblik siden sagde at det arbejde der har været sat i gang har været sat i gang oven på regeringsgrundlaget i to tusind og syv og det når

set i mål med en aftale der bliver indgået med danske regioner første april to tusind og ni som jeg selv indgår

og det bliver vi nok ikke enige om for det har herre morten bødskov ingen interesse i at

forsøge at fejludlægge det her er hvad den ikkefærdiggjorte rapport viser og ikke viser den ikkefærdiggjorte rapport er et bud på hvordan man kan lave et fremadrettet

til det system man havde før regeringsskiftet i to tusind og et hvor man bare gav hundrede procent drg til de private sygehuse uden overhovedet

selvfølgelig er jeg da bekendt med at der har været et det er jo sådan

indgås en aftale den første april to tusind og ni som

til det dokument som blev oversendt til rigsrevisionen så lader vi være med at kalde det en rapport

at kalde det alt muligt andet rigsrevisor undrer sig jo også over at han får et dokument

hvornår arbejdet er afsluttet

bare konstatere at konkurrencestyrelsen har haft en rapport

har behandlet sagen det står i en pressemeddelelse fra sundhedsministeriet så spørger jeg bare det dokument

som rigsrevisor fik oversendt den anden juli to tusind og ni

i et arbejde af samme grund er der jo heller ikke noget odiøst i

jeg som finansminister havde et indblik i det

har set det dokument præcis i den form som det ligger nu ikkefærdiggjort oversendt til rigsrevisor for mere end et år siden

ikke kunne sige med fuld sikkerhed men jeg kan

finansminister og som ansvarlig for forhandlingerne op mod den første april to tusind og ni hvor vi indgik en ny aftale om et fremadrettet takstsystem selvfølgelig på mange forskellige måder har gjort mig

her er at spørgeren lægger noget meget andet

det er et stykke arbejde der er sat i gang på regeringens eget initiativ på baggrund af regeringsgrundlaget i to tusind og syv med det sigte at gøre en fantastisk velfungerende ordning

hidsige angreb på rigsrevisor

den nittende oktober to tusind og ti er citeret for at sige at

ingenting gjort i et helt år hvor han kunne have forholdt sig til den rapport

pludselig kommer oppositionen oppositionen igen og taler om overbetaling

at rigsrevisor opfører en græsk tragedie

vil spørge statsministeren mener statsministeren at rigsrevisor kunne handle anderledes altså

og efter at ministeriet begyndte

er det helt centrale mener statsministeren at man kunne

rigsrevisor på sine egne domæner tilrettelægger sit arbejde derfor tror jeg ikke at vi kommer det her meget nærmere jeg må i

at udtale sig kan man ikke genoptage en sag derfor er det interessant at venstres to fremtrædende medlemmer på sundhedsområdet går så hårdt

eksperter er enige om at det er et usædvanlig hårdt angreb på rigsrevisor er statsministeren ikke enig i at så hårdt et angreb på vores rigsrevisor er med til at undergrave rigsrevisorinstitutionen og statsrevisorinstitutionen hvad

gøre for at sikre at der er den afstand imellem folketinget og regeringen og rigsrevisionen som der skal være og at man får de notater og papirer man beder

at vi har et velfungerende statsligt revisionssystem og jeg har ikke

kommentere hvad der i øvrigt har været af kommentarer omkring det fordi det rækker hvad jeg her har sagt

josefsen som sundhedsordfører

retter mod rigsrevisor jeg må også konstatere at statsministeren er enig i den procedure som er vedtaget fra rigsrevisors side det er den som gælder og at rigsrevisor ikke kunne have gjort anderledes i forhold til den rapport der er fremsendt både til statsrevisorerne

jeg har sagt og jeg har sagt at jeg finder at vi generelt har et velfungerende statsligt revisionssystem

preben rudiengaards angreb på rigsrevisor når denne den toogtyvende oktober to tusind og ti i politiken om rigsrevisor udtaler og jeg citerer han prøver at redde sit eget skind fordi han administrativt

venstres politiske ordfører som oprindelig var ude at sige

nu er pågældende politiske ordfører så blevet statsrevisor og kan ikke længere udtrykke sin kritik og i stedet for sender man så først

siden hen er det så venstres formand for folketingets sundhedsudvalg som

at venstres sundhedsordfører fru birgitte josefsen siger

rigsrevisor har siddet på sin flade bagdel synes statsministeren ikke det er påfaldende at fire venstrefolk fire markante venstrefolk inden for sundhedsområdet alle sammen er ude at give en sønderlemmende kritik af rigsrevisor

bliver præsenteret for statsministeren og venstres formand

på rigsrevisor uden at venstres formand er i stand til at gribe ind over for det uden at venstres formand er i stand til at markere at det her

er helt uacceptabelt hvad har statsministeren tænkt sig at gøre for at sikre at rigsrevisor fortsat har muligheden for at agere i et demokratisk samfund som det danske

jo så bare konkludere at når statsministeren i dag ikke vil svare på

må det vel være fordi han fordi han bakker op om de fire venstrefolk som kontinuerligt kritiserer rigsrevisor selv om rigsrevisor gentagne gange har sagt at det han egentlig undrer sig mest over

den daværende sundhedsministers side ikke ville udlevere en rapport som sådan set ville forstærke hans konklusioner af at der var foregået overbetaling af privathospitalerne i den nuværende statsministers tid som sundhedsminister

det rokker nu ikke ved mit svar som jeg har afgivet nemlig

jeg har det synspunkt at vi generelt har et velfungerende statsligt revisionssystem og jeg

hvor det største parti trods alt er venstre

jo selv er formand for ikke er i stand til at

ikke vil indgå i en diskussion af

ikke som venstres formand stille sig op og sige det her er uacceptabelt det finder vi os ikke i vi vil selvfølgelig sikre at rigsrevisor

ordentlige arbejdsvilkår og vi vil sikre at alt

klare lys det er da påfaldende man

rent faktisk går på statsministerens egen person i hans ageren som sundhedsminister

at der er foregået overbetaling dengang den nuværende statsminister

statsminister og i den egenskab kan jeg sige meget klart at jeg har og regeringen har stor respekt

rigsrevisionen som institut jeg ønsker ikke at indgå i nogen polemik i forhold til den konkrete sag har regeringen for

taget den kritik der var til efterretning om end vi ikke deler den faglige vurdering og i forhold til det eneste nye der siden er opstået i den sag nemlig spørgsmålet om hvornår det ikke færdiggjorte

har indenrigs og sundhedsministeren beklaget

men som venstres formand er jeg åbenbart ikke i stand til at gøre det derfor kan man så se fire venstrefolk som kontinuerligt kritiserer

makværk for at opføre en græsk tragedie og for at sidde på sin flade bagdel det er da påfaldende at venstres formand ikke er i stand til rent faktisk at sige som formand for venstre finder jeg det uacceptabelt og jeg vil ikke være med til at undergrave rigsrevisors arbejde men vi må jo bare konstatere i

og diskussionen om udleveringen af den til rigsrevisor hvornår fik statsministeren i sin egenskab af finansminister eller måske sundhedsminister

været sundhedsminister i foråret to tusind og ni

nogen sådan særlig dybdegående research af tidslinjerne i i den her sag jeg kan oplyse at jeg blev finansminister efter valget i to tusind og syv

iværksatte et arbejde med henblik på nu det frie valg var drevet dertil hvor det var fra en situation hvor der ikke var noget privat sygehusmarked til en situation nu hvor der var

privat sygehusmarked at ville modernisere afregningssystemet det blev der sat et arbejde

to tusind og otte at suspendere det frie valg i en aftale jeg indgik med regionerne hvilket i øvrigt skabte det frikvarter eller det frirum der gjorde at regeringen uden at der altså var noget frit sygehusvalg og derfor per definition hverken under eller

kunne gøre arbejdet færdigt og det gjorde vi frem til en aftale der blev indgået med amtsrådsforeningen undskyld

på hvilket tidspunkt i den proces fra sommeren to tusind og otte hvor vi suspenderede det frie valg og frem til det tidspunkt hvor vi genindførte det og det er

set også fuldstændig irrelevant

syv er udgået spørgsmål otte er stillet af herre morten bødskov også til statsministeren

om rigsrevisionens adgang til indenrigs og sundhedsministeriets udredningsarbejde i

ni om afregning med de private sygehuse fra oktober to tusind og ti

at statsministeren bliver vidende om rigsrevisionens specifikke ønske om at få udleveret dokumenter til belysning af regeringsarbejdet

sundhedsministeriet og rigsrevisionen

sige meget klart at jeg

kendskab til at der i forbindelse med udarbejdelsen af beretningen om pris kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse er opstået en situation hvor rigsrevisionens ønske om at få udleveret specifikt materiale altså den ikke færdiggjorte rapport det er vi taler om ikke blev imødekommet tilstrækkelig tidligt rigsrevisor har i oktober givet udtryk for at han finder at sundhedsministeriet skulle have afleveret det omtalte materiale tidligere end tilfældet var

men som statsministeren

færdiggjorte regeringsarbejde det er meget mystisk at man sætter et regeringsarbejde i gang

der vil kendes ved det på trods af at

igen på de offentlige udgifter og andet

have en vis interesse for et sådant udredningsarbejde som jo viser at der var et besparelsespotentiale på

betalingen til de private sygehuse så udgangspunktet er at vi har en regering hvor ingen ingen vil kendes ved

interesse særlig i de år der er tale om

hvor finanskrisen brager om ørerne på os og

mens den nuværende statsminister er finansminister

der bliver gået i dybden med spørgsmål om det såkaldte udredningsarbejde kan det så virkelig passe at man kan have en finansminister og en regering som ikke er vidende om at rigsrevisor

fem seks gange direkte spørger til specifikke uddybende dokumenter kan det virkelig passe at den daværende finansminister ikke har været vidende om at rigsrevisionen har

udlevering af materiale til brug for rigsrevisors

i første række er et mellemværende mellem det pågældende ressortministerium som er sundhedsministeriet og rigsrevisor

ikke et arbejde jeg har involveret mig i og jeg har ikke haft kendskab til at man efter rigsrevisors opfattelse har siddet et ønske overhørig

med sikkerhed ud af det kan man

at der

kæmpe interesse for det arbejde og ingen har haft en større interesse end mig

i sommeren to tusind og otte traf jeg den beslutning blandt andet med de meget gode argumenter herre

nulstille det frie sygehusvalg

i den periode hvor det frie sygehusvalg er suspenderet

om at der skulle fosse penge ud derfor ikke giver nogen mening har

i gang igen på en ansvarlig måde og derfor indgår

hvis man læser pressemeddelelsen fra sundhedsministeriet oplysninger om påstået sletning af mails i sundhedsministeriet

igangsatte i efterår to tusind og otte et internt udredningsarbejde … arbejdet som omfatter flere hundrede diagnoser

havde den daværende finansminister en repræsentant til stede på det møde

i finansministeriet men altså den eneste der skaber forvirring her er jo spørgeren som blander mange ting sammen

er spurgt til her i dag er er helt præcist har jeg haft kendskab til at man i indenrigs og sundhedsministeriet efter rigsrevisors opfattelse har siddet et ønske overhørig om udlevering af

så er spørgsmålet entydigt udtømmende præcist

et indseende i at regeringen har haft et arbejde den selv har sat i gang om at udvikle et nyt takstsystem ja det ved gud undskyld

indblik i selvfølgelig har jeg det hvordan skulle jeg ellers den første april to tusind og ni kunne indgå en aftale med danske regioner om et

hvilket jo præcis er det idémæssige udgangspunkt i

den ikke færdiggjorte rapport

sige det men det er jo så en bibemærkning

så meget uden ledelse at der kan være et styregruppemøde for regeringens økonomiudvalg hvor jeg går ud fra at det er departementschefen eller en afdelingschef som er til stede for at forberede det næstkommende møde i regeringens økonomiudvalg hvor den nuværende statsminister som finansminister sidder for bordenden

den daværende finansminister herre lars løkke rasmussen

at det er helt isoleret at man har departementschefer eller afdelingschefer

til at sidde i styregruppen for regeringens økonomiudvalg

inden dette møde blev afholdt om at der på det møde var et dokument af den her karakter til behandling

departementschef eller

spørgetid og stiller et meget præcist spørgsmål med et meget præcist sigte og det svarer jeg fuldstændig præcist på det går på hele spørgsmålet om om rigsrevisor har fået det materiale han gerne ville

at jeg har undertrykt at rigsrevisor skulle

det svarer jeg så helt præcist på ved at sige jeg har ikke haft kendskab

har siddet det rigsrevisor har opfattet som et ønske om at få det her specifikke materiale udleveret

har svaret fuldstændig præcist på det spørgsmål

substans jeg har ingen problemer med sagen i

substans jeg har ikke her sagt at jeg slet ikke noget tidspunkt har set det materiale enten i

jeg har selv haft det meget direkte ansvar at jeg har suspenderet det frie valg i sommeren to tusind og otte hvorefter vi fik god tid til at sætte en ny ordning i gang den

spørgsmålet lyder således er statsministeren nu hvor rigsrevisionen rigsrevisionen har påpeget at rigsrevisionen flere gange og uden held har udbedt sig oplysninger fra indenrigs og sundhedsministeriet om regeringsarbejdet om en fair konkurrence mellem offentlige og private sygehuse

i indenrigs og sundhedsminister

udtalelser til berlingske tidende den

at rigsrevisor ikke specifikt bad om disse beregninger

at statsrevisorerne har erklæret sig enig med rigsrevisor i at forløbet omkring rigsrevisionens adgang til sundhedsministeriets interne udredningsarbejde har været særdeles utilfredsstillende indenrigs og sundhedsministeren har taget rigsrevisors kritik til efterretning og ministeren den minister der også refereres til her har i et brev til rigsrevisor meget beklaget forløbet omkring udlevering af materialet så både jeg og indenrigs og sundhedsministeren har altså klart tilkendegivet at når rigsrevisor ønskede det pågældende udredningsarbejde udleveret skulle rigsrevisor have haft det

jeg står her med rigsrevisors redegørelse for forløbet og

det igangværende udredningsarbejde vedrørende drg takster til brug for betaling

sådan løbe videre i den her redegørelse fra den femogtyvende september

vedrørende fastsættelse af taksterne til de private sygehuse

i ministeriet udarbejdet et kommissorium hvad er tidsplanen hvilke partier deltager og så vil man gerne bede om dokumenterne til ovenstående spørgsmål det får man ikke

ministeriets side at det her ganske enkelt er internt udredningsarbejde det kommer ikke videre

fire opfølgende spørgsmål så det at rigsrevisor ikke specifikt bad om disse oplysninger

passer ganske enkelt ikke er statsministeren ikke enig i at rigsrevisor har bedt helt specifikt om at få oplysninger om dette

rapport eller hvad man nu måtte kalde det undervejs i forløbet op til seks gange bad man konkret om det og jeg skal gerne

min egen henvendelse til folketingets formand og indenrigs og sundhedsministerens reaktion i forhold

seneste udtalelse på baggrund af rigsrevisorens

og hvis man ønsker

arbejdet det næste spørgsmål som jo er ret interessant er i virkeligheden når rigsrevisor seks gange spørger og jeg læser igen op af spørgsmålene hvornår

deltog i arbejdet og hvornår kan vi forvente at der ligger noget officielt kunne statsministeren

også til koordinationsfolkene omkring det uden at ministeren får besked om det her

på her det undrer mig meget at man kan stille så specifikke spørgsmål som det fremgår af rapporten fra rigsrevisor uden at ministeren ved besked tror statsministeren på at man kan stille så konkrete spørgsmål på adskillige møder

med henvisning til det brev jeg selv har sendt til

folketingets formand hvor jeg har noteret mig at statsrevisorerne har erklæret sig enige med rigsrevisor i at forløbet omkring rigsrevisionens adgang til sundhedsministeriets interne udredningsarbejde har været særdeles utilfredsstillende

ydermere gjort rede for at ministeren i et brev til rigsrevisor meget har beklaget forløbet omkring udleveringen og så kan jeg ikke komme det nærmere så må jeg henvise

stiller en række spørgsmål til et forløb til en rapport som er undervejs stiller specifikke spørgsmål op til seks gange og i øvrigt beder ministeriet om om at afgive en erklæring om at samtlige oplysninger er udleveret til rigsrevisor

videre statsministeren siger altså at

er ikke noget der er alvorligt når rigsrevisor spørger det er sådan at der er ingen der aner at rigsrevisor har spurgt op til disse mange gange til rapporten

i øvrigt ikke ministerens ansvar rigsrevisor beklager meget forløbet men jeg synes statsministeren

her vidner om en slendrian jeg sjældent har set mage til nemlig at man kan spørge så specifikt på så mange områder uden at det går til ministeren virker det ikke

jeg har i øvrigt noteret mig at rigsrevisor

formand og som jeg nu har svaret på jo meget klart har understreget at rigsrevisor opfatter denne sag som et enkeltstående tilfælde og at rigsrevisor generelt har et godt samarbejde med regeringen det er også min egen

den anden vej og det er i øvrigt også hvad jeg bestræber

jeg har respekt for rigsrevisionen som institution og rigsrevisor skal naturligvis uden ophold have det materiale som rigsrevisor

af lovgivningen og i øvrigt har regeringen heller ingen anden interesse og

på det seneste efter at vi havde suspenderet det frie sygehusvalg har

isafs øverstkommanderende general david petraeus

og det vi hører fra øverstkommanderende general petraeus er faktisk at taleban bliver mere og mere presset og derfor mere og mere desperat for som en sidste krampetrækning at forsøge at skabe mest mulig tab på den allierede side

enogtredivete august udtryk for

sådan er det heller ikke fremstillet i interviewet i berlingske tidende og det kan derfor også ærgre at det er fremstillet sådan i andre medier

efterfølgende mine udtalelser om situationen i afghanistan forholder sig til de overordnede tendenser og baserer sig på en række kilder samtaler udtalelser rapporter og artikler

det jeg lægger vægt på er udviklingen på jorden som jeg også redegjorde for i det meget lange interview jeg gav

det er vigtigere end om den ene eller den anden metafor nu er den mest rammende det er en strid om ord som jeg ikke synes burde optage os særlig meget det der burde optage os

i afghanistan nemlig taleban er i gang med sin sidste krampetrækning eller det er noget andet

ikke helt det der er sagt så må jeg spørge betyder det

citatet oprindelig er taget fra har misforstået det som udenrigsministeren siger

en række meningsmålinger der havde været

tilstedeværelsen i afghanistan der sagde jeg meget klart i det interview jeg gav

at taleban bliver presset kæmper de også mere intensivt for ikke at tabe kampen om afghanistan det er blandt andet også derfor

henviser til har i et bbc interview i august sagt at den styrke som taleban har etableret i løbet af de seneste år er drevet tilbage i mange områder og vil blive det i andre områder og det vil så medføre hårdere kampe altså i

de allierede styrker at drive taleban tilbage er det selvfølgelig klart at de forsøger

momentum natos generalsekretær sagde i forbindelse med mødet i bruxelles den fjortende oktober taleban er under pres over alt i afghanistan og jo stærkere det militære pres er ja desto bedre chancer har vi også for en forsoningsproces natos generalsekretær er også kommet med flere udtalelser og dem kommer jeg også meget gerne med hvis det man ønsker

at det vi nu ser er talebans sidste krampetrækninger

det var det ene punkt det andet punkt

den tilsvarende oversættelse til engelsk kunne vi så ikke få det oversendt det er jo ikke en strid om ord når der bliver brugt ordene sidste krampetrækninger

er det jo meget præcist de sidste krampetrækninger er når man er ved at være færdig død færdigt arbejde og hvis det er det der menes

der er større pres end nogen sinde før i afghanistan målet for i år var at genvinde momentum det momentum har vi nu den amerikanske

har den fjortende oktober i bruxelles udtalt vores oplysninger siger at flere talebankrigere nu forlader slagmarken til fordel for reintegration i det civile liv

i det omfang at isaf har fået tilført flere styrker og nu lægger presset

og at talebankrigerne kommer under pres og mister herredømmet og og magten over flere områder det gør så at taleban kæmper endnu mere indædt fordi de mister de områder de tidligere har haft kontrol over

det er helt klart det er evident det er tydeligt at kampen mod taleban bliver langvarig og at den bliver hård der findes ikke nogen hurtige løsninger det må i virkeligheden kunne karakteriseres som det modsatte af det udenrigsministeren tilsyneladende mener nemlig at taleban

neglene i det tov de klamrer sig til de sidste krampetrækninger og at det bare er et spørgsmål om ganske få uger eller måneder før

det stik modsatte af det som udenrigsministeren mener

den militære optik er nogle tegn på at nato styrkerne nu begynder at rykke ind i territorier hvor taleban tidligere har siddet

men det er hårdt også bare at holde nogle af de områder som man har vundet fra taleban så sagen er den at man vinder over taleban i nogle områder

styrkerne er der de bliver ved med at angribe

styrkerne der får overtaget så kan man have en lang diskussion om det valg af ord man

jeg vil sige at jeg er fuldstændig enig med general petraeus med natos generalsekretær med den amerikanske udenrigsminister

mange andre der har udtalt at den strategi man har valgt at lægge i afghanistan at lægge et voldsomt militært pres på taleban har den effekt at nato får et øget momentum og styr på afghanistan

karakteriseres som presset desperat

soldater ikke mindst som resultat af de mange ekstra amerikanske soldater lægger et markant øget militært pres

oprørerne og det gælder også taleban natos militære operationer har vendt talebans momentum i flere centrale områder blandt andet i helmand og kandaharprovinserne

ikke overraskende at oprørerne kæmper imod stigningen i antallet af angreb gennemført af oprørerne i helmand og kandaharprovinserne skal netop ses i sammenhæng med et intensiveret pres de afghanske sikkerhedsstyrker er nu flere i antal og de er mere effektive i kampen mod oprørerne det så vi også i deres håndtering af parlamentsvalget og målet er jo at

enhederne efterhånden kan indtage en mere tilbagetrukket og støttende rolle vi gør fremskridt men vi er langt fra

væsentligt for mig at få understreget at den udlægning som ordførere og andre har forsøgt at give

lang og sej proces men den strategi som

lægge pres på taleban mener jeg er

at taleban bliver mere og mere presset og derfor mere og mere desperat for som en sidste krampetrækning at forsøge osv så er

meningen ingenlunde at talebanbevægelsen kan karakteriseres som mere presset mere desperat og i færd med sine sidste

begge dele kan jo ikke være rigtige enten er udenrigsministeren fejlciteret i berlingske tidende og det har jeg ikke hørt

blevet meget klogere og det hilser jeg da velkommen men kunne vi så

få at vide hvad der i virkeligheden dengang lå til grund for den udtalelse

jeg også bevidnet i dag ved at læse op af citater fra general petraeus fra den amerikanske udenrigsminister hilary clinton og fra natos generalsekretær at den strategi man har lagt

taleban i afghanistan med at øge presset militært også i helmand og kandahar som har været sikre tilflugtssteder for taleban tidligere har virket man har sat taleban under pres og taleban har mistet momentum så taleban er presset men jeg siger i præcis samme artikel og det må herre john dyrby

at det ikke er sådan at krigen er vundet

styrkerne for taleban kæmper tilbage ikke mindst i de områder som

for isaf styrkerne så der er meget der går i den rigtige retning men der

lang vej igen og derfor må jeg sige at jeg

tilbage til at det her er et udtryk for at taleban er presset det er deres sidste krampetrækninger de er desperate og det skal nok gå alt sammen og juhu hvor det kører

er i virkeligheden at lægge afstand til den del

af artiklen der taler om sidste krampetrækninger og desperate

det kan godt være men den der artikel skal man kun læse noget af og det

kan udenrigsministeren klart tage afstand fra de udtalelser om at taleban er desperate og at

stille sig op og sige ja det var forkert jeg er

citeret forkert det mente jeg ikke og det er ikke særlig hensigtsmæssigt men i øvrigt mener jeg at det går bedre og at taleban er ved at være slået og

hele tiden med at det har jeg ikke sagt selv om

nu skal være en strid om ord men det er meget vigtigt hvad der bliver brugt af ord for vi skal til at forhandle en

man har øget styrkeantallet faktisk har betydet

at når der kommer flere styrker bliver der mere ro der er bare sket det modsatte taleban kæmper langt langt langt

efter at styrkerne har sat sig på også nogle af de sikre tilflugtssteder

kommet under pres men de kæmper også mere aggressivt og det er præcis også det jeg har citeret her

jeg tror at det afgørende for os er udviklingen på jorden

meget klar tilkendegivelse af at

om at taleban er i gang med de sidste krampetrækninger eller er desperat det er en meget voldsom fjende der undertiden bruger meget voldsomme midler og det er vi også nødt til at

så må jeg tillade mig også at opfatte det sådan at enhver snak om at taleban nu er ved at være slået eller er lige ved at være færdig eller

lidt groft sagt men i hvert fald

der er jo ikke nogen sammenhæng mellem nogen af de citater der er nævnt om at taleban er

jo meget klart at det er en voldsom fjende vi står over

er gået tilbage det er gået lidt frem men at det går meget langsomt så må vi ikke konkludere sammen at det der med at taleban er desperat og at det er en sidste krampetrækning var sådan et lille fejlskud og lad os så komme videre og komme i gang med

nuancerede udlægning med det tror jeg nu ikke

realiteten er den at regeringen igennem de mange år vi har været aktive i

sætte en exitdato og lynhurtigt gå ud af afghanistan for det her er komplekst

har været fortalere for at vi hellere snart må

at tale om at trække os ud af afghanistan hvis

stabilitet i afghanistan og at danske tropper

føre en mere tilbagetrukket rolle og

om hvordan vi tilrettelægger indsatsen

vi gør hvad vi kan for at bekæmpe taleban det gør vi lige nu

betyder altså at de mister momentum steder der har været talebanhøjborge er ikke talebanhøjborge længere det kan godt være

dokumenter som rigsrevisionen skønner har betydning for udførelsen af institutionens opgaver i det konkrete spørgsmål om udredningsarbejdet vedrørende fastsættelse af takster til de private sygehuse

er opstået en situation hvor rigsrevisionen finder at indenrigs og sundhedsministeriet ikke tilstrækkelig tidligt har udleveret materiale som rigsrevisionen har efterspurgt desuden har indenrigs og sundhedsministeren forsikret rigsrevisor om at indenrigs og sundhedsministeriet vil være opmærksom på at rigsrevisionen får den nødvendige bistand i det fremtidige samarbejde med rigsrevisionen det fremgår også af indenrigs og sundhedsministerens brev til rigsrevisor af syvende oktober to tusind og ti som jeg er sikker på at spørgeren er bekendt

ikke udleverede udredningsarbejdet før rigsrevisionen henvendte sig den anden juni to tusind og ni kan det ses i lyset af at udredningsarbejdet primært gik ud på at finde et fremtidigt afregningssystem

patienter under det udvidede frie sygehusvalg af indenrigs og sundhedsministerens brev til rigsrevisor af syvende oktober to tusind og ti fremgår

i forlængelse af statsrevisorernes brev til folketingets formand har statsministeren som anført i brev af fjortende oktober til folketingets formand jo også indskærpet over for alle regeringens ministre vigtigheden af at stille alt relevant

indenrigs og sundhedsministeren har også sagt at ministeriet skal tage ved lære af den konkrete sag så der ikke opstår en lignende situation i fremtiden

tager udredningsarbejdet afsæt i den billigste fjerdedel eller i den billigste tredjedel

jo netop denne tilgang som fremgår af den aftale som regeringen og danske regioner indgik den første april to tusind og ni

private sygehuse og skulle gælde fra tidspunktet for ophøret af suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg den første juli

vil ske til en forhandlet pris med udgangspunkt i de referencetakster jeg omtalte før forud for forhandlingerne mellem danske regioner og de private sygehuse

behov for at arbejde videre med de foreløbige beregninger der fremgår af udredningsarbejdet med henblik på at udmelde de referencetakster

der skulle forhandles med forhandles med udgangspunkt i på baggrund af det videre arbejde med de foreløbige beregninger udmelder det daværende sundhedsministerium referencetaksterne den otteogtyvende oktober og ni og i den forbindelse får sundhedsudvalget oversendt udredningsarbejdet og udredningsarbejdet offentliggøres på det daværende ministeriet for sundhed og forebyggelses hjemmeside første april aftalen overhaler således

det er jo klart at når markedet er blevet større

og udviklingen i den private sektor skabte jo grundlag for at man kunne justere i samarbejdet

afregningstaksterne mellem de offentlige og de private sygehuse og herre jens peter vernersen overser jo fuldstændig de hundredtusinder mennesker som har haft glæde af denne mulighed for at

man få den for en kroner så tingene kan jo altså udvikle sig til at blive billigere og det er jo også bare den simple mekanisme der gør sig gældende

på det offentlige sygehusvæsen og det er jo lige præcis forskellen mellem herre jens peter vernersen og mig og regeringen vi vil gerne have at der er en mulighed for at blive opereret på private sygehuse at man har et alternativ at patienterne har

kan blive behandlet på et offentligt sygehus inden en måned så al den her snak dækker over

om at få kendskab til rapporten fra regeringsarbejdet om en fair konkurrence mellem offentlige og private sygehuse inden rapporten blev oversendt til rigsrevisionen den anden juli to tusind og ni

tidligere i dag jeg henviser til spørgsmål tredje og jeg har ikke yderligere at tilføje

arbejde er utrolig vigtigt men at statsministeren ikke har nogen beføjelser til at gøre noget ved de angreb der er kommet fra blandt andet venstres sundhedsordfører og formand for folketingets sundhedsudvalg herre preben rudiengaard

om finansministeren stiller sig op i

venstre eller om finansministeren er enig med statsministeren i

vernersens spørgsmål

attende maj hvor

var finansministeren vidende om det møde og mente finansministeren og finansministeriet

daværende sundhedsministerium ikke udleverede udredningsarbejdet før rigsrevisionen henvendte sig den anden juli to tusind og ni kan det ses i lyset af at udredningsarbejdet primært gik ud på

indenrigs og sundhedsministeren har jo i et brev til rigsrevisor af syvende oktober to tusind og ti

hvor rigsrevisionen beretningsundersøgelse havde fokus på forholdene i den foregående periode i forlængelse af statsrevisorernes brev til folketingets formand har statsministeren som anført i brev

det er jo særlig interessant fordi finansministeriet selv deltog i mødet den attende maj

hvor man jo netop drøftede det spørgsmål der handlede om at rigsrevisionen ikke følte sig fuldstændig sikker på at man var kommet til bunds i alle ting følte sig fuldstændig sikker på at man havde fået udleveret alle ting og derfor anmodede om at der decideret skulle underskrives dokumenter om det

til sidst drøftede ministeren

med finansministeriets daværende departementschef

de svar der tidligere er blevet givet i den her sag

fair konkurrence mellem offentlige og private sygehuse blev drøftet i styregruppen for regeringens økonomiudvalg når det synes at være temmelig vanskeligt at identificere de ansvarlige for resultatet af arbejdet

de private sygehuse som jeg tidligere har nævnt i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål s to hundrede og seks og tyve blev udredningsarbejdet overhalet af den aftale som regeringen og danske regioner indgik den første april totusinde og niende

at man ad flere omgange

fået afvist at det her skulle være relevant ikke desto mindre er det her udredningsarbejde jo åbenbart noget der har været så relevant at det har

været drøftet i styregruppen for regeringens økonomiudvalg

finansministeriet og derfor synes

særlig klart hvem der er afsender på det hvem der har udarbejdet

sundhedsministeren og statsministeren jo sagt at ingen vil kendes ved den her rapport

men ikke desto mindre var den altså så vigtig at den blev drøftet i regeringens økonomiudvalg

mærkeligt at en rapport som ikke har nogen forside

som følger op på regeringsgrundlaget der står i regeringsgrundlaget fra november to tusind og syv at der skal sikres størst mulig grad er fair konkurrence mellem offentlige og private sygehuse regeringen vil derfor arbejde for at afregningen med private sygehuse skal afspejle forpligtelserne og rammevilkårene for de private sygehuse som jeg tidligere har nævnt

omhandler udredningsarbejdet som der refereres til det primære formål at overveje det fremtidige afregningssystem mellem det offentlige og de private sygehuse baseret på omkostningsniveauet på de mest effektive offentlige sygehuse i stedet for at tage afsæt i

tager udredningsarbejdet altså afsæt i den billigste fjerdedel eller i den billigste tredjedel af de offentlige sygehuse og denne tilgang fremgår jo også af den aftale som regeringen og danske regioner indgik

nærmest igen og igen og igen skulle jeg til at sige jo med al tydelighed viser

udredningsarbejde som da det blev oversendt til sundhedsudvalget til sundhedsudvalget i oktober to tusind og ni bliver benævnt en rapport

bagudrettet at pege på at der er sket overbetaling af private sygehuse at man kunne have fået priserne billigere at man

kunne have fået opereret endnu flere end de omkring trehundredetusind patienter som

åbenbart samtidig bliver drøftet i regeringens styregruppe

overraske at finansministeriet ikke presser mere på for at skatteydernes penge skal gå til mere sundhed for borgerne og det kan undre

finansministeriet er blevet vidende om at det her arbejde fandt sted

er blevet vidende om at rigsrevisionen ikke havde adgang til det her arbejde

at drøfte sager

herunder det udredningsarbejde styregruppen forbereder jo økonomiudvalgets drøftelser og tilrettelæggelsen af regeringens økonomiske politik og den overordnede prioritering af finanspolitikken og for at få

sker der selvfølgelig en grundig forberedelse i styregruppen af alle sager der forelægges regeringens økonomiudvalg det er en helt sædvanlig praksis så det er der slet ingen grund til at

altså blev det de møder i styregruppen hvor man

for så vidt angår behandlingen af afregningen med private sygehuse

jeg forstået at det fremtidige afregningssystem det vil sige de her referencetakster og senere aftalen mellem regeringen og danske regioner

yildiz akdogan men hun er her ikke vi har forsøgt at få fat på hende hende skal vi lige

skal herved meddele at spørgsmål nummer s en hundrede og tredive og spørgsmål nummer s en hundrede og en og tredive

hvilke initiativer vil ministeren tage for at kvalitetssikre de kommunale prioriteringer for tilbud til handicappede når rapporten fra krevi altså det kommunale og regionale evalueringsinstitut beskriver kommuners vanskeligheder med at skaffe sig et realistisk grundlag i forbindelse med budgetlægning

i realistiske budgetter og realistiske budgetter kan

men at foretage en prioritering kræver en grundlæggende viden om kvalitet

det område man skal prioritere inden for det er uden tvivl en svær opgave derfor har vi også indledt et tæt samarbejde med kommunerne og kl om at klæde kommunerne

vi har på handicapområdet sat gang i en række forskellige initiativer og krevi’s undersøgelser understøtter jo netop behovet for alle disse initiativer som vi har gang i allerede i juni sidste år udsendte regeringen i samarbejde med kl en

samtlige kommuner med fem og tyve konkrete redskaber til en bedre styring

på et stort og ambitiøst digitaliseringsprojekt på handicap og udsatte voksne området i dette projekt er vi ved at udvikle en sagsbehandlings og en udredningsmetode

af borgerens problemstilling det er grundlaget for at kunne

rette indsats i gang og formulere individuelle mål for indsatsen og ikke mindst for at sikre at det er den rigtige indsats

og så skal metoden it understøttes sagsbehandlingen systematiseres og relevant information

kan indgå i kommunernes styring på området jeg tror at når man er klar og præcis i afdækning af borgernes individuelle behov

for pengene derudover har vi

tæt samarbejde med fire nordjyske kommuner og

mål skal være styrende for de afgørelser som sagsbehandleren træffer

er derfor at udvikle konkrete serviceniveauer og redskaber der kan omsættes i den daglige sagsbehandling samtidig vil jeg gerne understrege at vi med ændringen af retssikkerhedslovens regler om handle

visitationskompetencer og finansieringsansvar så der er en lang række tiltag i gang

og jeg kan da godt være tvivlende over for om ministeren rammer rigtigt hvis ministeren alene tænker på at vi løser det her problem

at kvalitetssikre er jo at den rigtige ekspertise er til rådighed hos de mennesker der skal gennemføre visitationerne altså hos kommunerne og der er for mange

om ministeren er enig med mig i at på samme måde som vi har skullet igennem en proces i med at sige

det ikke økonomien der kan styre de her ting det er hensynet til det enkelte barn

der lever med et handicap det er hensynet til den enkelte det er den individuelle stillingtagen til den enkeltes livssituation der afgør hvad det er for et tilbud kommunen skal udarbejde

nemlig at man med udgangspunkt i en konkret individuel individuel vurdering af den enkeltes behov sammensætter en indsats som skal gå ind og hjælpe i

at hjælpe med at få en bedre kvalitet

også de ting som vi vil samle op i den her digitaliseringsproces på handicap og udsatte voksne området

hvordan man kan styrke sagsbehandlingen og gøre sagsbehandlingen endnu bedre sådan så man virkelig

sammensætter det rigtige tilbud til den enkelte person som det gælder

som jeg nævnte i mit indledende svar pege på

har sammen med de fire nordjyske kommuner som virkelig også skal bane vejen for at man får nogle gode værktøjer i værktøjskassen derudover har

løbet af de seneste måneder lavet en undersøgelse af blandt andet området med særforanstaltninger for

håber findes men

det afgørende her er jo at den kvalificering der skal finde sted er at man rent fagligt kan vurdere hvad de enkelte borgere har brug for

er nogle kommuner der gør sig store bestræbelser på

bevillingsniveauet

der jo ikke er noget til hinder for at lave administrative arbejdsgange

der skal gives skal gives ud fra en konkret vurdering

vi har set eksempler på at kommunerne forsøger at lave ensretning for bedre at kunne lave budgetopfølgning og for bedre at kunne få

budgettet til at hænge sammen ser ministeren ligesom jeg en risiko for at det bliver økonomien der styrer hvordan tilbuddet til den enkelte borger kommer til at se ud i stedet for den enkelte borgers

at man ved at have fokus på hvordan man sikrer

det er jo det jeg blandt andet også hører fra en lang række kommuner har været meget glade for det

set også tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov

at en lang række kommuner er i gang med at kigge på

er i deres kommune og jeg er også af

af at få ensrettet de administrative rutiner hvor det jeg er meget meget optaget af er at få sikret at den enkelte borger får det der gør at den enkelte borger

ministeren hjælpe med at få undersøgt om de særlige tilbud

lys altså at de der skal et højt specialiseret tilbud i dag får et tilbud som er langt mindre specialiseret

har et ønske om at tage borgere hjem til deres egne kommuner og jeg

jeg læser ud af det at motivationen til det i langt overvejende grad er økonomisk

gruppen for smædekampagner og

at situationen bliver sværere for de handicappede

nogle af handicaporganisationerne

i forbindelse med den her meget

ud over mennesker med handicap fordi vi ikke får talt om det på en ordentlig måde

ministeren enig med mig i at det simpelt uholdbart

jeg er også meget optaget af at man

det er også baggrunden for at jeg har været ude og sige klart fra

udtryk når man begynder at tale om hvordan man laver en bedre styring af området så man sikrer at de budgetter man lægger egentlig også

at halvdelen af landets kommuner planlægger at skære

dette behov det gælder også hvis kommunerne

at sænke deres serviceniveau

led i besparelser her kan kommunerne ikke bare nedsætte hjælpen til alle borgere over en bred kam kommunerne skal i hvert enkelt tilfælde sikre sig at hjælpen stadig

sådan er reglerne i en tid hvor der er behov for at udvise tilbageholdenhed i dansk økonomi er det altafgørende at kommunerne foretager en fornuftig prioritering af midlerne det er min klare forventning at kommunerne lever op

de kommunale budgetter de ældre skal også have den

og at der sættes ind med en tidlig og forebyggende indsats kun på den måde kan vi hjælpe de ældre til at bevare styrken i eget liv med den værdighed og forøgede livskvalitet som det medfører endelig skal det udnyttes at flere opgaver i dag kan løses smartere og

og vi skal udnytte de velfærdsteknologiske muligheder der kan frigøre arbejdskraft og gøre de ældre mere

og virkeligheden ude i landets kommuner er at cirka halvdelen af kommunerne laver store besparelser på ældreområdet det betyder at der er ældre som kun kan få gjort rent hver tredje uge det betyder at der er ældre som tidligere var visiteret til flere timers hjemmehjælp

og måske også et voldsomt fald i kvaliteten i hverdagen og ministeren står her og taler om principper

at der er økonomisk krise og det stiller os over for nogle store udfordringer men jeg er ikke enig med socialministeren i at det skal medføre besparelser på ældreområdet jeg synes ikke at det er ansvarligt at blive ved med

nogen af de mennesker som har allermest behov for et stærkt velfærdssamfund om

eller for andre økonomiske dispositioner jeg forstår

når nu ministeren står i folketingssalen til at få slået fast at ældre mennesker i danmark har ret til en ordentlig ældrepleje når de

og har behov for en ordentlig ældrepleje

voldsomme besparelser også på ældreområdet og derfor vil jeg egentlig gerne

om en ordentlig pleje af og omsorg for de ældre der har behov for en hjemmepleje hvordan hænger det så sammen med besparelser skal jeg forstå ministerens svar således at kommunerne sagtens kan blive ved med at lave besparelser uden at det forringer livskvaliteten for den enkelte

at de ældre får den omsorg og den pleje som de har behov for

det er også baggrunden for at de samlede udgifter til ældreområdet i kommunerne fra to tusind og et til to tusind og ni er steget med cirka fire

milliard kroner vi kan se at vi har et historisk højt niveau men mit svar lægger også op til at

og nogle minimumsstandarder som kan risikere at blive maksimumsstandarder det er kommunernes opgave at sørge for at de har et serviceniveau de får kommunikeret ud til deres borgere og at de lever

og at de går ud og laver en konkret individuel vurdering af hvad den enkelte borger har som behov jeg mener også

og til at bruge nogle nye tiltag som faktisk giver borgerne en bedre livskvalitet

skal have gjort rent hvis ikke man selv er i stand til at gøre rent har ministeren ikke en holdning til

om ministeren vil være indstillet på

at følge de besparelser som

tæt det som jeg blot

fra christiansborgs side begynder at indføre minimumsstandarder fordi det kan have

stedet for at man tager udgangspunkt i hvad den enkelte ældre egentlig har af konkrete behov

at man får udviklet nogle nye metoder ude i kommunerne og der må jeg sige at jeg er meget imponeret over det som man har gjort

hvor inde at arbejde med at den ældre i stedet

sådan set lærer at kunne udføre nogle af

opnås gode resultater men vil ministeren virkelig påstå i dag at det store fald i udgiften per ældre som man

skyldes ændringer i metoder og udvikling af arbejdsgange

at der ikke er en eneste ældre der får forringet

det kommende år som følge

jeg er ret overbevist om at der er rigtig rigtig mange ældre mennesker i danmark der ville ønske at det forholdt sig således

jeg tror ikke på at det fald i udgiften per ældre som vi kommer til at opleve næste år skyldes at man rundtomkring er blive meget meget bedre til at håndtere sin ældrepleje jeg tror først og fremmest skyldes en ting nemlig ministeren og regeringens udmeldte nulvækst der kommer til at ske store besparelser på ældreområdet i danmark

synes det er rimeligt at det er plejekrævende ældre i danmark der skal betale for den økonomiske krise eller for skattelettelser

se præcis hvad udgifterne per ældre

steget

jeg så har set hvordan budgetterne egentlig er samlet set

er begyndt at overtage den her metode og gøre den til

egne ældre

noget af den vej som jeg mener vi skal gå udover at vi

beretning til statsrevisorerne om effekten af aktivering af ikke arbejdsmarkedsparate

af spørgsmålet indhentet et bidrag fra beskæftigelsesministeren der oplyser det er en overfortolkning af rigsrevisionens beretning at konkludere at aktiveringsindsatsen for de ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er slået

at aktivering af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i begyndelsen af to tusind og seks ikke har bragt dem i beskæftigelse men som rigsrevisionen også

giver beretningen ikke et samlet billede af af aktivering undersøgelsen medtager kun dele af effekterne af aktivering og ser alene på effekten af enkeltstående

så man kan ikke bruge rigsrevisionens beretning til at afskrive hele aktiveringsindsatsen og det anbefaler rigsrevisionen heller ikke det fremgår af beretningen at de sociale indsatser ikke indgår i undersøgelsen der er altså ikke dokumentation for hvilken rolle den sociale indsats har spillet i det samlede billede derfor er der ikke noget fagligt belæg for at mene noget om hvorvidt uløste sociale problemer kan være årsag til at aktivering af ikkearbejdsmarkedsparate i starten af to tusind og seks ikke førte dem i job

ses i sammenhæng med den sociale indsats der blandt andet handler om at fjerne barrierer for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet her vil jeg nævne behandlingsgarantien for stofmisbrugere

flere misbrugere genvinder muligheden for at få et arbejde eller får mulighed for at fastholde et arbejde jeg vil også fremhæve udvidelsen af støtte og kontaktpersonsordningen fra to tusind og seks og den gentagne

og otte dette kan styrke socialt udsattes

af de mennesker der

i regeringens aktivering ikke kommet i beskæftigelse eller var ikke blevet selvforsørgende i to tusind og

og man har stort set ikke fået nogen

økonomisk forstand fordi de penge givet kunne

brugt til et bedre formål derfor er det jeg spørger ministeren

i virkeligheden være fordi mange af de mennesker der i dag står som

som det ikke er lykkedes den her regering at løse

at mantraet om den kortest mulige vej tilbage

arbejdsmarkedet i virkeligheden er en barriere for nogle af de mennesker der står længst væk fra det arbejdsmarked når vi nu har en så sønderlemmende kritik som den der er rejst her fra rigsrevisionen

om at det mange af de her mennesker har behov for er at vi nærer omsorg for

rapport må jeg henvise til beskæftigelsesministeren

være meget lang for nogle af de socialt udsatte og der er tale om et langt træk hvor sociale problemer udgør væsentlige barrierer for

set også baggrunden og erkendelsen der ligger

det fælles ansvar i i og det fælles ansvar

er det jo mennesker der for størstedelens vedkommende er omgivet af massive sociale problemer hvis ikke

altså rigsrevisionen har lige dokumenteret at den beskæftigelsesindsats der pågår under beskæftigelsesministeren har slået fuldstændig fejl

er i stand til at bringe de her mennesker i beskæftigelse og derfor bliver socialministeren selvfølgelig nødt til at tage ansvaret på sine skuldre og være med til

nogle af de sociale udfordringer

det jeg synes er så ulykkeligt i hele den her sag er at vi jo står tilbage med tusindvis af mennesker og som jeg egentlig er overbevist om gerne vil bidrage til det danske samfund som hellere vil stå

men de oplever altså at den indsats som den borgerlige regering har

for nogle af de mest socialt udsatte med nogle forskellige initiativer og tiltag

se nogle af de aktiviteter og tiltag

socialt udsatte borgere i vores samfund

er en beskæftigelseseffekt

i matchgruppe fem ikke er blevet selvforsørgende derfor bliver

regeringen jo altså nødt til at tage rigsrevisionens rapport alvorligt og diskutere hvad vi så

at man sadler om i den førte politik jeg hører at ministeren ikke rigtig vil diskutere spørgsmålet og henviser til en række

som foregår sideløbende

tænker jeg over for den gruppe

som skal have lov til at blive en aktiv del af samfundet igen

at regeringen vælger at fortsætte en aktiveringsindsats som på så alvorlig vis

ting som står i rigsrevisionens rapport

er at man ikke kan bruge rigsrevisionens beretning til at afskrive hele aktiveringsindsatsen man kan ikke lave den her kortslutning som fru mette frederiksen laver

to tredjedele men til gengæld vil afgiftsforhøjelse gradvis

afgifterne kommer til at være som jeg sagde

jeg siger

hvordan tilbagerulningen af energiafgifterne skal være

noget nyt i og jeg siger at på det foreliggende grundlag ser

kan man jo glæde sig over og

for to tusind og tretten og frem i forhold til nugældende men

møde afholdes i morgen torsdag den otteogtyvende oktober to tusind og ti klokken ti